at

ville

skulle

det er jo

afstemninger så jeg ser

uddannelse

er

i

stedet for

skolegang

faktisk

også en

der grund

så

andre eu lande der er

firehundrede og ottetusind kroner

at det

er

er

vil

sige gode

sværere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft

og

føre til at ordføreren

her

ikke det

er

vi herinde

lave en

er

mulighed

det

forhandlingen sluttet jeg foreslår at

en

ser meget

det her er

gode